den første taler er ordføreren for socialdemokratiet herre flemming møller mortensen

at bygge den patienterstatningsordning op som vi har i dag sådan at patienter kan søge erstatning hvis de kommer til skade når de bliver behandlet i vores sundhedsvæsen vi har faktisk et rigtig godt patienterstatningssystem og med det her lovforslag lægges der op til et endnu bedre system der er lagt op til at flere skader skal kunne dækkes

at det skal omfatte alle skader som er påført i forbindelse med undersøgelse behandling eller lignende af personer der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til varetagelse af sundhedsfaglige opgaver og af personer der handler på disses

flere behandlingsskader

kan søges erstatning hvis der er bivirkninger eller skader af psykisk karakter efter brug af lægemidler

her lovforslag ganske store ændringer vi hører fra tid til anden at patienter

bragt i den uheldige situation at en udbetalt erstatning

vi bringer med de foreslåede ændringer klarhed

patienter kan være sikre på at en udbetalt erstatning kan beholdes og dermed også bruges det kalder vi i lovforslaget for fredning af tilkendt erstatning en erstatningsafgørelse kan fortsat ankes af både patienten

region som er den erstatningspligtige part og det sker til ankenævnet for patienterstatningen hvis der ankes hvis der klages over afgørelsen vil det fremover

at erstatning først vil blive udbetalt

er behandlet her skal det også nævnes at fristen for at klage

anke en afgørelse nedsættes fra tre måneder til en måned fremover hvilket vil betyde en klart hurtigere afgørelse af sagen samt en hurtigere udbetaling af erstatninger som ikke ankes i det hele taget lægges der op til en mere smidig sagsbehandling i patienterstatningen samt i ankenævnet for patienterstatningen samlet set

meget væsentlige justeringer og ændringer til glæde gavn og sikkerhed for patienterne som sidste element i lovforslaget gives der nu mulighed for at indsatte i fængsler samt værnepligtige kan få erstatning for tandskader uanset hvem

de er blevet behandlet for deres tandproblemer socialdemokratiet er særlig opmærksom på en enkelt indsigelse i

høringssvarene danske regioner hejser flaget i forhold til de økonomiske beregninger som sundhedsministeriet har lavet over de øgede udgifter

den her uenighed vil vi følge op på

udvikler sig det er socialdemokratiets klare holdning at danske regioner naturligvis ikke skal bringes i en situation hvor de tvinges til at lave besparelser i sundhedsvæsenet fordi der ikke er en tilstrækkelig dækning af den udgift

vil pålægge dem det er klart at

må regeringen finde flere penge finansieringen af den udvidede erstatningsmulighed findes

udtrykt i lovforslaget ved ændring og justering af den nuværende bagatelgrænse

flere små erstatningsudbetalinger socialdemokratiet havde meget gerne set at ændringerne af lovforslaget var blevet finansieret via finansloven frem for at pengene skal findes inden for selve erstatningsordningen samlet set

er det gode og nødvendige ændringer der finder sted derfor støtter socialdemokratiet naturligvis lovforslaget og vi vil naturligvis også tage de drøftelser der er nødvendige frem mod anden og tredjebehandlingen hvis der

på bordet til diskussion socialdemokratiet støtter lovforslaget som det ligger

vi var enige om at forbedre patienterstatningsordningen og skabe bedre gennemsigtighed om patientskadesager og patienterstatninger til gavn for skadelidte dansk folkeparti har kæmpet længe for at få ændret loven så fejlbehandlede patienter ikke skal mødes med tilbagebetalingskrav som vi har set i rigtig mange ulykkelige sager noget som har berørt mig

nu står vi så her i dag og jeg burde jo være jublende

lykkelig og glad for at det nu lykkes at ændre patienterstatningssystemet og frede udbetalte erstatninger

alligevel synes jeg der mangler noget i lovforslaget i dansk folkeparti har vi været meget optaget af at der skal findes en holdbar og rimelig løsning på tilbagebetalingsproblematikken så patienter får lov til at beholde deres erstatning som de har fået udbetalt

der kommer til at ske med det her lovforslag nogle regioner har ændret praksis vedrørende patienterstatning og har budgetteret med at føre sager mod borgere for at få omgjort afgørelser med krav om tilbagebetaling af allerede udbetalte erstatninger i sager hvor ankenævnet for patienterstatningen omgør ansvarsgrundlaget til ugunst for patienten som i første instans har fået medhold i en patientskadesag det gælder også afgørelser som ingen af parterne har

hvor et af sparepunkterne hed ændret ankepraksis i patientskadeerstatninger hvor man skulle indhente elleve million kroner på den konto man har som fejlbehandlet patient ikke kunnet vide sig sikker på at beholde den erstatning man har fået udbetalt heller ikke hvis erstatningen ikke var påklaget i dansk folkeparti har vi fundet det dybt urimeligt at man som patient risikerer at miste sin erstatning som man har modtaget i god tro ja endda flere år efter den første afgørelse derfor har vi også anmodet ministeriet om et svar på hvor

at regionen er forpligtet til at kræve beløbet tilbagebetalt i en højesteretsdom er der ikke taget stilling til hvorvidt den erstatningspligtige kan kræve alle forudgående patienterstatninger tilbagebetalt en tidligere dom angav at det beroede på en selvstændig vurdering om den erstatningspligtige kunne kræve tilbagebetaling det bliver der højst sandsynligt snart taget stilling til da der verserer sager om dette i højesteret nu står vi så her i dag med en

udbetalte erstatninger så langt så godt men vi har da også rejst en række problemstillinger i processen blandt andet at man som fejlbehandlet patient kan risikere at miste hele sin erstatning såfremt man påklager beløbsstørrelsen på erstatningen der vil jeg også godt henvise til advokatsamfundets høringssvar hvor de skriver at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt og at der vil være få patienter der tør løbe den risiko dansk folkeparti har også problematiseret at denne ændring af patienterstatningssystemet skal finansieres af de selv samme patienter som er blevet fejlbehandlet i vores sundhedssystem med en egenbetaling advokatsamfundet og en række andre høringsparter påpeger det samme

også at det i forhold til lægemiddelskader er en direkte forringelse det kunne være ønskeligt at såfremt man som patient fik medhold

kan findes en løsning på egenbetalingen lovforslaget indeholder flere gode elementer som blandt andet også er en udvidelse af ordningen således at alle behandlingsskader påført af autoriserede sundhedspersoner

patienter der får en psykisk skade efter brug af et lægemiddel får mulighed for at søge erstatning

patienterstatningsordningen i dag er det kun fysiske

har en række spørgsmål blandt andet er vi i tvivl

den aftale vi indgik i fællesskab også lever op til det lovforslag der nu foreligger da det lovudkast vi fik i høring så noget anderledes ud af den grund er vi også bekymret for konsekvenserne af det som er blevet ændret ændret nemlig at regionerne blot kan klage for at få opsættende virkning det mener vi ikke

skal være en standardprocedure vi har ikke fået et klart svar på hvilke konsekvenser det vil medføre over for de patienter som er blevet fejlbehandlet i vores sundhedssystem

region cirka attentusinde og ethundrede kroner at påklage en sag og det er jo et relativt lille beløb i det store billede hvis man kan indhente

regionernes praksis skal følges nøje herunder hvilke sager der bliver anket og vi mener også man skal overveje

med tvivlstilfælde der skal være opsættende virkning det bedste ville jo være at

når man som patient fik en afgørelse om at man var berettiget til erstatning

til patienterstatning kunne vi jo også overveje at patienten

pårørende skal have for eksempel ti procent af erstatningen udbetalt i tilfælde af erstatningspligtiges klage desværre desværre bliver man

som patient ofte nødsaget til at hyre en advokat

hjælp til at køre sagen det er meget dyrt og burde ikke være nødvendigt mange af patienterne har mistet en arbejdsindtægt og står ofte i en meget usikker økonomisk situation derfor aftalte vi

erhverv eller fritid hvis en autoriseret sundhedsperson hjalp en borger

derfor høre om det stadig er gældende i det her lovforslag

holder dansk folkeparti sin aftale sådan er vi indgår aftaler men vi vil også gerne være sikre

at det vi har aftalt også lever op til lovforslaget

at der ikke tidligere har været opsættende virkning jo netop er årsagen til at mange patienter endte med at

der nu er opsættende virkning er godt og almindeligt retsprincip i forhold til at erstatninger først bliver udbetalt når vi alle sammen er enige om at erstatningen er berettiget og

i fremtiden sikrer at patienter undgår at få en erstatning som de senere beklageligvis kan blive nødt til at betale tilbage

brug for at vide hvad vil konsekvenserne

betyder det så at man som region vil

et tidspunkt at patienten ikke risikerer at modtage en erstatning som det

det i virkeligheden ikke et meget godt retsprincip at man sørger for at afgøre

nogle fremtidige sager der bliver anket og så synes jeg jo

man som patient var sikker på at den afgørelse man i første omgang havde fået om at man var berettiget til en erstatning også var gældende

i den situation at have mistet deres indtægt og så skulle ud at hyre

for at føre en sag og for at få

vi i venstre prioriterer danskernes sundhed højt alene siden valget i to tusind og femten har vi løftet sundhedsvæsenet med tre milliard

men uanset hvor mange penge vi bruger og uanset hvor umage både læger og sundhedsplejersker og andre fagpersoner gør sig er det umuligt at undgå fejl vores sundhedsvæsen er båret af mennesker og mennesker kan fejle derfor er det afgørende at vi som samfund sikrer at

det er nemlig her man kan hente hjælp hvis uheldet er ude og man fejlbehandles eller fejlopereres patienterstatningsordningen er også en del af det der gør at vi som danskere kan have tillid til sundhedsvæsenet og vi kan have tillid til at der er hjælp at hente hvis der sker fejl lovforslaget som vi behandler i dag dækker flere områder inden for klage og erstatningsadgangen vi udvider patienterstatningsordningen og vi gør processerne mere smidige og mindre bureaukratiske helt centralt står fredning af udbetalte erstatninger som patienten eller eventuelle efterladte til patienten har modtaget i god tro og som hverken patienten eller den erstatningspligtige har anket til ankenævnet for patienterstatningen

de har modtaget dem det er både utrygt

når vi i venstre siger mennesket før systemet mener vi det og i dag sætter vi patienten før systemet udvidelsen af ordningen står også centralt i lovforslaget flere skal være dækkede af ordningen så patienten der har modtaget forkert behandling på et plejehjem står lige så godt som patienten der har modtaget behandling på hospitalet og lægemiddelskader både fysiske og som noget nyt psykiske vil også fremover være en del af ordningen her kan man få tilkendt erstatning

også får pengene udbetalt med en klagefrist og en udbetalingsfrist på bare en måned gør vi det overskueligt også selv om en patientklage vil have opsættende virkning der findes meget få gratis glæder i denne verden og udvidelsen af patienterstatningsordningen er ingen undtagelse

i dag er der en nedre udbetalingsgrænse på henholdsvis titusind kroner for skader undersøgelse og behandling og tre tusind kroner

der fratrækkes i alle sager hvor den samlede erstatning og godtgørelse udgør syv tusind tre hundrede kroner eller mere lovforslaget indeholder også et par andre elementer for så vidt

indsatte i fængsler og værnepligtige der i dag ikke selv har mulighed for at vælge tandlæge det betyder at de der får udført tandbehandling af en tandlæge der er tilknyttet forsvaret eller et fængsel er stillet ringere end

der behandles af privatpraktiserende tandlæger det ændrer vi på så man er stillet lige både inden for og uden for murene sidst men ikke mindst

indeholder lovforslaget også ændringer af udnævnelse af formand og næstformand i ankenævnet for patienterstatningen og bemyndigelsesbestemmerne for færøerne det er vigtigt at ankenævnet har den rette juridiske ballast

kompetencer til at tage stilling til de mange komplicerede sager

giver det god mening at formanden og mindst tre næstformænd skal være landsdommere i forhold til gældende færøsk lov sikres der nu mulighed for

der vedrører styrelsen for patientsikkerheds kompetence til at behandle klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed kan sættes i kraft for færøerne venstre kan støtte

ulykkelige situation som vi har været vidne til rundtomkring i landet hvor en række borgere som havde fået udbetalt en patienterstatning havde oplevet at de flere år senere

skulle betale rigtig rigtig mange penge tilbage det affødte det affødte naturligvis

den praksis og det

der var debat i medierne og der kom altså også det her beslutningsforslag

og derfor bakker vi selvfølgelig også op om at der nu kommer nogle ændringer af de her regler i lovgivningen ændringen af reglerne betyder som mine kollegaer har været inde på før mig at man ikke vil kunne komme til at stå i den situation

erstatning man har fået udbetalt der kan være gået måneder og år senere kan kræves

en diskussion senere hen om hvorvidt det nu var

bestemt ikke det er rimeligt at man har kunnet forlange dem tilbagebetalt

syv tusind tre hundrede kroner og det betyder altså at

fra den erstatning man ellers er blevet tilkendt jeg vil godt sige her at det er der ikke nogen stor logik i det er alene et spørgsmål om at det er måden man har kunnet finansiere den her ordning på og jeg synes ikke det er specielt kønt

været langt bedre hvis man kunne have tilført pengene til systemet udefra men jeg synes alligevel at det er langt langt bedre end den situation vi har haft før og derfor bakker vi

så siger dansk folkepartis ordfører at der nu bliver indført opsættende virkning og opsættende virkning vil jo sige at hvis der er nogle der klager får man ikke udbetalt erstatningen før der er faldet en afgørelse

ordførers opmærksomhed på det her punkt

i hvert fald i nogle kommuner er meget meget lang tid om at ændre afgørelser fordi man kan spare penge i en periode derfor synes jeg det er rigtig vigtigt at vi følger nøje med i

omvendt har sfs ordfører her i debatten også ret i

opsættende virkning og man dermed venter på en afgørelse kommer man ikke i den ulykkelige situation

ellers kan komme ud for så det er en vigtig afvejning her

ikke kommer til at stå i en økonomisk klemt situation men på den anden side jo heller ikke skal havne i en situation hvor regionerne bevidst kunne finde på at spekulere i at spare nogle penge

den anden del af lovforslaget handler om noget helt andet men også om patienterstatning

at der har været nogle store huller i vores system

i forbindelse med at man er blevet tilset af sundhedspersoner uden for hospitalsvæsenet for eksempel nogle der har udøvet deres sundhedsfaglige praksis

så har man ikke kunnet få erstatning

også nævnt at hvis man har fået en psykisk skade som følge af brug af

ved faktisk at der er nogle lægemidler som kan give psykiske skader

det her lovforslag bliver lukket

danske regioner har i deres høringssvar rejst en kritik af at de mener at de med de her nye udvidelser af patienterstatningen kan risikere at skulle betale for nogle skader som bliver begået af nogle som de slet ikke har instruktionsbeføjelse over for

og den diskussion udestår altså hvordan vi sikrer en balance

for eksempel private klinikker

i deres regi vi afventer lige nu en evaluering af en ændring som

og derfor vil jeg gerne sige herfra at vi er opmærksomme på at der kan være noget der skal rettes op på i den her forbindelse

viste det sig altså desværre at systemet havde taget fejl og udbetalt penge som ikke burde have været udbetalt dem krævede regionerne så tilbage

i sig selv vel ikke var urimeligt da pengene jo var fejludbetalt men det urimelige kom ind fordi der gik så lang tid efter og patienterne meget forståeligt havde brugt pengene til at få en bedre hverdag med deres handicap eller sygdom

for at undgå de situationer både for patienternes skyld og for de erstatningsansvarlige er alle partier nu blevet enige om en aftale vedrørende opsættende virkning og fredning af udbetalte erstatninger det her lovforslag er en følge af den aftale det foreslås at ingen erstatninger udbetales før ankefristen er udløbet

alle sager hvor der ikke ankes udbetales erstatning efter en måned i sager ankes vil der være opsættende virkning og det vil sige at udbetaling først finder sted når ankenævnet har

sager gå længere tid inden en eventuel erstatning udbetales til gengæld kan man være sikker på at beholde erstatningen når den først er udbetalt i to tusind og femten var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos ankenævnet for patienterstatningen fem

måneder i to tusind og seksten var den fire

måneder og siden to tusind og ni har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke oversteget seks måneder men den kan variere alt efter sagens kompleksitet

alligevel at det må være langt at foretrække da man så kan være helt sikker på at kunne beholde pengene det har jo ingen værdi at få penge udbetalt hurtigt hvis man ikke ved om man kan beholde dem eller ej desuden vil ordningen for patienterstatning med lovforslaget fremover omfatte alle skader i forbindelse med behandling udført af autoriserede sundhedspersoner og patienter får en psykisk skade efter brug af lægemiddel vil også fremover kunne få mulighed for at søge erstatning

værnepligtige og indsatte vil også få mulighed for erstatning for en tandskade som følge af behandling uanset om behandlingen er udført i forsvaret redningsberedskabet fængslerne eller hos en privatpraktiserende tandlæge jeg synes at

gode og rimelige ændringer som har ligget mig meget på sinde og jeg er

alle partier kunne blive enige om disse ændringer

behandlingen er blevet tvunget til at betale

i stigende grad og i stigende omfang er gået efter

få omstødt afgørelser i de her sager

region syddanmark har man

og fjorten anket syv og fyrre sager hvilket har givet dem tretten million kroner tilbage fra de borgere

som altså i forvejen havde fået tilkendt erstatning

i nogle tilfælde er det pårørende til patienter som er døde i forbindelse med behandlingen der er blevet afkrævet at

kroner vi mener at det er urimeligt at borgere som allerede har fået tilkendt

erstatning risikerer at blive trukket i retten og skulle betale den tilbage igen samtidig er regionerne jo også begyndt

borgerne i retten og stævne folk der afviser at returnere pengene så vi er for lovforslaget l otte og halvfems

udarbejdet i fællesskab af partierne her for at få gjort op med med jagten på de her erstatninger i regionerne så vi skal hermed have ændret nogle fundamentale ting

i patienterstatningsordningen og grundlaget for

handler om at få udvidet patienterstatningens dækningsområde og det er også en del af lovgivningen her at lade psykiske lægemiddelskader

af dækningsområdet men det vigtigste er at

frede erstatningerne på en måde der giver

pårørende en ærlig chance i

forvejen svær tid så med l otte og halvfems skabes der nye spilleregler inden for de økonomiske rammer

vil have nogle spørgsmål i forbindelse med behandlingen men vi er positive over for l

forbedrer patienterstatningsordningen så den bliver mere gennemsigtig for patienter og for efterladte til patienter konkret vil ordningen

sådan at den kommer til at omfatte alle skader påført i forbindelse med undersøgelse behandling eller lignende foretaget af personer der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer der handler på disses ansvar desuden vil patienter der påføres en psykisk skade som følge af egenskaber ved et lægemiddel i lighed med personer der får en fysisk skade efter brug af et lægemiddel få adgang til at søge erstatning og godtgørelse derudover

meget vigtigt vil vi med lovforslaget frede udbetalt erstatning og godtgørelse således at disse ikke kan kræves tilbagebetalt alt i alt er vi i radikale venstre rigtig glade for de her lovændringer som vi er blevet enige om

partier og opbakning fra en lang række patientforeninger fagbevægelsen forbrugerrådet og så videre

som nu kan omsættes til lovgivning det har været hjerteskærende at være vidne til hvordan patienter som modtaget erstatninger i god tro langt senere efter nye afgørelser i ankestyrelsen pludselig skulle betale endog meget store beløb tilbage

for mange udsatte og syge borgere at opleve at et system der først havde påført dem fejlene efterfølgende forsøgte at gøre regres i deres udbetalte erstatninger med den nye aftale og tilhørende lovgivning sætter vi dermed en solid stopper for den praksis

lige uanset hvor i

det er en klar forbedring for rigtig mange patienter

er vi også opmærksomme på regionernes høringssvar vedrørende finansieringen af aftalen og vi vil også i sf følge aftalens virkninger tæt vi bliver

et sundhedsvæsen uden fejl på trods af at vi har rigtig mange dygtige medarbejdere

personalet har mulighed for at løse opgaverne på en så god måde at det faktisk lykkes at undgå de fleste fejl

af udbetalte erstatninger som flere

handler dette forslag blandt andet om at vi skal sikre borgerne mere tryghed inden for vores sundhedsvæsen det gør vi blandt andet ved at sørge for at borgerne ikke længere skal tilbagebetale udbetalte erstatninger i forbindelse med patientskadeordningen det er kun ret og rimeligt derfor kan det konservative folkeparti støtte

i en situation hvor de risikerer lang tid efter de har fået udbetalt deres erstatning at skulle betale den tilbage fordi systemet i dag

det lovforslag som vi behandler i dag følger op på den politiske aftale som vi

i september måned og hvor vi efterfølgende på baggrund af høringen har lavet nogle justeringer som jeg sådan set synes er er vigtige både i relation til opsættende

en sikkerhed men også i forhold til nogle af de steder hvor der

høringssvarene blev bemærket at der måske var kommet lidt for meget med i forhold til ikkeautoriserede sundhedspersoner

vi med lovforslaget i dag gør op med nogle af alle de gråzoner der har været

af autoriserede sundhedspersoner men hvor den autoriserede sundhedsperson

vi har hørt eksempler med læger der er trådt til

vi har hørt andre eksempler hvor patienter dermed efterfølgende har oplevet at de ikke var dækket af patienterstatningen når autoriserede sundhedspersoner begår fejl om det er i deres fritid eller det er på et offentligt sygehus eller andre steder hvor der arbejder autoriserede sundhedspersoner

er det vigtigt at patienterne ved at der er et sted man skal henvende sig at vi har en indgang og at vi også har en patienterstatning som har et samlet dækningsområde vi har også haft gråzoner på det område som relaterer sig til de psykiske skader efter for eksempel lægemidler jeg tror at alle kan huske sagen omkring

på malariaområdet som var med til at

det tager vi også hånd om med lovforslaget så

alt sikrer vi nu at det ikke længere vil være tilfældigheder der afgør om en bestemt behandling er omfattet af patienterstatningsordningen er man blevet behandlet af

skaden omfattet af patienterstatningsordningen uanset hvor behandlingen har fundet sted og det er rigtig vigtigt for det er med til at skabe tryghed vores patienter så er lovforslaget

i nogle af de sager vi har set hvor patienter har fået krævet erstatningerne tilbage adskillige år efter at de har fået den udbetalt

nu sætter en stopper for det det er klart at de sager der nu kører ved højesteret ændrer vi jo ikke med det her lovforslag

sikrer patienter fremadrettet og jeg er rigtig glad for den store opbakning der også har været fra folketingets partier

til at sikre vores patienter bedre når der sker skader i vores vores sundhedssystem jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for alle de spørgsmål der måtte være i udvalgsbehandlingen og jeg håber også på at det kan gøre at de sidste uafklarede forhold der måtte være kan komme godt i land med dem så vi

regionerne ikke blot kører de her sager altså hvad er de negative konsekvenser ved det

er højere for eksempel en en halv million

nu er det jo en gennemsnitlig sagsbehandlingstid og der må man jo

går hurtigere end de større sager hvor der er

det er noget som jeg ligesom

ordførerne er er optaget af at vi også kommer til at følge tæt og derfor vil jeg også lægge op til at det er noget vi i ordførerkredsen løbende får meldinger ind på i dag er der tre procent af sagerne

der ankes og hvor der køres klagesager

forvente at regionerne ville skulle påklage samtlige hundrede

mønster i forhold til hvilke sager man påklager og at det ikke bygger på hvornår man mener at der er sket noget uretmæssigt men det i højere grad handler om størrelsen på forsikringssummen

patient må tåle der har været eksempler på en mand som blev opereret for blærehalskræft

om der også kommer et andet spor hvor vi kan

dybere ned i det her og få gransket alle de udfordringer der kan være på det her område

med lovforslaget her er at vi får klare regler om patienterstatning som sikrer patienterne langt bedre end de

i dag både i forhold til hvor skaderne er sket i forhold til hvilke sundhedspersoner i hvilke roller

er omfattet og også i forhold til psykiske

lidelser som opstår som følge af skader i forhold til privathospitalerne

dækket i dag men hvor man går via patienterstatningen

en udvidelse af patienterstatningens område her og vi har også aftalt i ordførerkredsen at vi skal følge

tæt når evalueringen af den gamle lovgivning kommer i relation til hvor det er man selv skal være forsikringstager når man er privat aktør på området og hvor

det offentlige som offentlig aktør på sundhedsområdet skal dække det der er

for patienterne er at der er én indgang upåagtet om det er det ene eller det andet sted nemlig via

værdig livsafslutning det er et emne som meget hyppigt kommer op til debat blandt unge og ældre derfor er det utrolig glædeligt at

med flere afgørende nybrud på det her område et af nybruddene var et hvordan man rent medicinsk kunne være med til at lindre livsafslutningen og ja så

der de elementer vi nu her skal drøfte som kræver

ændring af sundhedsloven heri ligger der en øget selvbestemmelse for patienter i forbindelse med fravalg af behandling også fravalg af livsforlængende behandling patienterne kan fremover i helt aktuelle behandlingssituationer lettere sætte

videre og fortsat behandling uanset om det forventeligt vil medføre at livet slutter

det skal naturligvis ske på et oplyst grundlag som alt andet der foregår i den tætte dialog mellem patient og læge i vores sundhedsvæsen et andet element er at vi

med lovforslaget her indfører et nyt begreb et nyt dokument et behandlingstestamente som erstatter vores nuværende livstestamente som ikke lever op til alt det vi forventer af et sådant testamente med behandlingstestamentet

gives der nye muligheder for at den enkelte borgers

ønsker om selvbestemmelse kan efterleves

det der kommer til at ligge i det er at sundhedsvæsenet ikke kan undlade

lytte til det der er borgerens ønske når sundhedsvæsenet ellers måske ville lave en indledende eller fortsat behandling

patienter man kan nu oprette et behandlingstestamente som kommer til at fremgå af den enkelte borgers patientjournal den enkelte borgers stamkort dokumentet skal være juridisk bindende for sundhedsvæsenets personale og dokumentet

indhentes accept

et sådant behandlingstestamente vil give tryghed og sikkerhed for hvis

ikke selv kan handle og give udtryk for hvad

så er behandlingstestamentet det sted hvor man kan se hvad den enkelte borger har givet udtryk for og ønsket i forhold til en værdig livsafslutning og det skal følges

vi håber i socialdemokratiet at det her kan være med til at give tryghed sikkerhed klare og enkle forhold og

ønsker og håber at rigtig mange både unge og ældre vil oprette et behandlingstestamente

etiske råd som vi spurgte til råds og fik vejledning af på det her område og vi fik meget gode vurderinger og anbefalinger om det her væsentlige

etiske område jeg vil også gerne sige at der har været indgivet rigtig mange nyttige og fine høringssvar som der også er lyttet til

det endelige lovforslag vi vil i socialdemokratiet følge det her lovforslag tæt og med spænding

at det vil give rigtig gode muligheder for det enkelte menneske til at føle at man reelt får en større selvbestemmelse

billedligt sagt i langt højere grad kan være herre i eget hus længst muligt det her anser vi som et banebrydende lovforslag på et vanskeligt område

har arbejdet for i mange år

har stået i mange situationer

ro og tryghed ved at man ikke

en behandling i gang som kun

passede jeg jan som havde als og som havde en respirator der holdt ham i live men als gjorde at han var lammet i hele kroppen og havde svært ved at trække vejret og når han fik et

og efter møje og besvær og mange genstridigheder fik han lov til det

lov til at komme hjem

injektioner der gjorde at han faldt i søvn

en overskrift om at vi nu ville give patienterne medicin og lade

få lov til at bruge § fem og tyve stykke to og tre i sundhedsloven

tage til schweiz og af aktiv dødshjælp eller på andre måder gøre en masse for

få den værdighed de selv ønsker det her vil give nogle mennesker en ro

til sidste ende fordi de ved

naturlig og flot død et værdigt liv

værdig død så jeg er glad for at vi står her i dag og jeg tænker på jan

hvad der sker i fremtiden jeg plejer at sige

er motorcyklist og kan komme ud for et uheld

slå hovedet som nogle

vi populært kan kalde en grøntsag og det ønsker jeg ikke

infektionen end at ligge og ikke have noget ud af mit liv det er det behandlingstestamentet kan gøre for mig og for andre der

ikke til glæde for den enkelte

vi lavede loven om tvang over for inhabile

længere tid i live der skal man også have ret til at sige

jeg gerne frabede mig behandling

når der er akut opståede problemer eller sygdomme

er i tvivl om hvilket jeg også siger i forhold til de høringssvar der har været

gråzoner og selvfølgelig er der etiske problemer men her mener

mange af de andre etiske problemer vi har haft så jeg støtter

diskussion vi har haft i mange år

i dag synes jeg faktisk er en lille fest

enige om en aftale der giver bedre mulighed for at fravælge behandling og modtage smertelindrende behandling i ens sidste tid og lovforslaget som vi behandler i dag udmønter den aftale med lovforslaget bliver det

muligt at oprette et behandlingstestamente og reglerne for afvisning af aktuel behandling gøres mere

er en svær størrelse og den er svær at tale om men en ting ved vi med sikkerhed og det er at den rammer os alle

er det ofte forbundet med mange etiske overvejelser

naturligvis også i dag hvor vi taler om retten til at fravælge behandling vi taler grundlæggende om retten til at bestemme over ens eget liv

men om retten til selv at kunne bestemme hvor længe livsforlængende behandling

selvbestemmelse er nøgleordet i lovforslaget lovforslaget giver den enkelte patient mulighed for at afvise en forestående behandling eller bringe en

vi giver på den måde patienten mulighed for både selv at bestemme over sit liv men også over hvordan det skal afsluttes men det er afgørende at den enkelte er velinformeret og forstår konsekvenserne af beslutningen

venstre handler det ikke bare om retten til at bestemme selv men også om værdighed værdighed er en svær størrelse også når det kommer til hvordan vi vil

også i livets sidste fase heldigvis ved vi jo ikke hvornår døden rammer

det betyde meget for nogle mennesker at have mulighed

kun på den måde kan vi sikre at vores sidste ønsker bliver

vi ikke er i stand til at give udtryk for dem på det pågældende tidspunkt det giver vi nu mulighed for ved at indføre behandlingstestamenter med et behandlingstestamente i hånden får patienten mulighed for at bestemme over sit eget liv selv om patienten i situationen måtte være i en tilstand

til selv at bestemme det kan for eksempel være en patient der er ramt af demens eller som har fået en svær hjerneskade man behøver ikke at være uafvendeligt døende for at kunne fravælge livsforlængende behandling er man svært invalideret for eksempel efter et hjertestop kan man med behandlingstestamentet tilkendegive at man ikke ønsker behandling

for os i venstre har det været afgørende i de drøftelser vi har haft at retten til selvbestemmelse i behandlingstestamenterne gøres bindende for sundhedspersoner det er en markant ændring i forhold til livstestamenterne hvor sundhedspersoner jo kun skal følge tilkendegivelserne for så vidt angår uafvendeligt døende jeg er overbevist om at selvbestemmelsen er vigtig for den enkelte

vi kender det jo i dag fra organdonationsområdet hvor de pårørendes ord kan være afgørende for det videre forløb

og at det forudsætter de pårørendes accept

at vide at de pårørende kan være med og have indflydelse lige til det sidste for venstre er det en hjertesag at sikre danskerne gode muligheder for at bestemme over eget liv i alle faser også den sidste vi har siden nullerne indført frit valg på rigtig mange områder

alle er forskellige og har forskellige præferencer vi lever forskelligt og vi har forskellige prioriteter livet igennem

prioriteringer og prioriteter som vi skal gøre plads til også når det handler om vores personlige syn på en god og værdig død

at flere blandt andet lægeforeningen og det etiske råd har udtrykt skepsis over for den del af lovforslaget der giver borgerne mulighed for at tilkendegive at de ikke ønsker at lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal finde sted jeg er også klar over at behandlingstestamenterne kan betyde er nogle sundhedspersoner der kan føle at personens ønske strider mod sundhedspersonens etiske opfattelse af sine forpligtelser over for patienten i den forbindelse synes jeg det er vigtigt at understrege at vi har taget en politisk beslutning som giver patienten mulighed for det sidste ord men også giver sundhedspersonen mulighed for at trække sig og overlade det videre behandlingsforløb til en anden sundhedsperson hvis det af den ene

behandlingskodeks men det vigtigste er at vi giver mulighed for at bestemme selv og for os i venstre er det ikke afgørende hvad den enkelte vælger det er dybt personligt og sådan skal et valg være sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke mine kollegaer for et fint samarbejde på tværs vi har haft mange etiske diskussioner hvor der ikke nødvendigvis findes et rigtigt og forkert

og det støtter vi fra enhedslistens side lovforslaget øger patienternes mulighed for at kunne fravælge behandling og bringe igangværende behandling til ophør og så giver lovforslaget også en øget mulighed for at man kan oprette et behandlingstestamente hvor man på forhånd kan frasige sig en behandling hvis man på et senere tidspunkt ikke selv er i stand til at kunne sige fra over for den behandling for eksempel som flere af mine kollegaer har været inde på fordi man er blevet dement eller har fået en hjerneskade

formulere at man senere hen i livet ikke vil behandles under tvang i det tilfælde at man bliver inhabil

jeg mener at lovforslaget ligger i forlængelse af det fundamentale princip som vi har i vores sundhedsvæsen om at man skal samtykke til en behandling vi har nogle helt undtagelsesvise bestemmelser bestemmelser om at man kan afvige fra samtykket nemlig trangsbestemmelser og de bestemmelser så vi også gerne at man indskrænkede nogle af dem er vi også direkte imod

er ingen tvivl om at de udvidede muligheder for at kunne fravælge behandling også rummer en række etiske dilemmaer hvordan kan man frasige sig en behandling på et informeret grundlag når man

ved hvilken situation det er man skal tage stilling til og hvilke alternativer der er mulige hvilke konsekvenser der bliver det er meget meget vanskeligt og det stiller meget store krav til hvilken dialog der går forud for et behandlingstestamente hvilke oplysninger man modtager når man skal træffe sådan nogle valg

meget meget vigtigt at vi har med i de her diskussioner

et andet etisk dilemma som jeg selv er optaget af er spørgsmålet om hvordan vi sikrer at en patient som sagtens kan leve et liv med en livsforlængende behandling i mange år ikke træffer et valg om at afbryde den behandling med risiko for at afslutte livet på baggrund af en igangværende depression for eksempel eller på baggrund af et livsvilkår som sagtens kan ændres patienter som

mange forskellige årsager til det men det er virkelig vigtigt at vi ikke bare siger at

er men at vi også er opmærksomme på at man også i den her situation kan blive suicidal og at det kan være en forbigående tilstand

øjeblikket en sag fra medierne som gør et stort indtryk på mig det er en ung pige syv og tyve år med muskelsvind som for nylig har ytret ønske om at hun gerne ville afbryde sin respiratorbehandling for at dø

jeg synes at det er meget stærkt bekymrende når hun motiverer det ønske med henvisning til et systemssvigt med meget meget ringe handicaphjælp en hjælp som sagtens kunne og som jeg har set mange eksempler på kunne indrettes langt bedre end det som hun konkret oplever hvor systemerne slet ikke taler sammen hvor region og kommune slås om hvem der skal udbyde hjælpen og hvordan det er forhold som sagtens kunne ændres så et liv kunne være godt aktivt og måske mere værdigt

slags dilemmaer vi må være opmærksomme på jeg mener at det er vores fælles ansvar at sørge for at alle mennesker

form for hjælpemiddel en eller anden form for hjælp kan leve et værdigt liv med sygdom og funktionsnedsættelse så det må ikke være angsten for at livet

en respirator er uværdigt i sig selv

der skal være mulighed for at kunne leve et værdigt liv

de dilemmaer in mente vil jeg gerne sige at vi støtter lovforslaget og jeg synes også

have en opmærksomhed på den palliative behandling vi ved at man med den palliative behandling altså den her behandling hvor man kan dække smerter i den sidste del af livet kan udrette endog meget meget store resultater men alligevel er der rigtig mange som kunne have glæde af den palliative behandling som aldrig får adgang til den derfor hænger de to ting

der har brug for det samtidig med at man selvfølgelig også i sidste ende skal kunne træffe nogle valg

når en behandling skal kunne afsluttes så

og embedsfolk vil gerne bestemme hvordan vi danskere skal leve vores liv og det stopper ikke der

heller ikke her stopper det selv som private menige borgere blander vi os i hvordan naboen skal leve

andre tager beslutninger om vores liv og tager det ansvar som vi selv skulle have

efterspørges det ligefrem vi er ved at udvikle os til et samfund hvor alt er forbudt medmindre

samfund ønsker jeg ikke jeg og liberal alliance mener at handlinger som ikke direkte går ud over andre mennesker skal andre heller ikke blande sig i

har heldigvis almindelige medmenneskelige følelser over andre og tager hensyn og viser respekt vi bekymrer os om hinanden og vi vil gerne hjælpe og sådan skal det også være med til respekten høre netop at respektere hvordan

de beslutninger den enkelte tager på et oplyst grundlag en af de beslutninger kan være at man ikke længere ønsker at modtage livsforlængende behandling selv om det vil betyde at man vil afgå ved døden umiddelbart efter at behandlingen stoppes med det her lovforslag

hidtil har det kun være muligt hvis man under alle omstændigheder ville dø inden for meget kort tid efter men nu kan et ønske om at stoppe behandling også efterleves selv om man kunne holdes i live i lang tid

hidtil har man kun kunnet sige nej til at igangsætte behandlingen men ikke til at stoppe den hvis den var sat i gang det her lovforslag kommer i forlængelse af en aftale mellem alle folketingets partier og det er virkelig glædeligt at vi alle er blevet enige om at man nu selv kan få lov

ikke er andre der skal bestemme

behandling i en sygdomssituation hvor man ikke selv er

give udtryk for det bliver det nu muligt at oprette et behandlingstestamente hvori man kan give udtryk for sit ønske mens man er habil og frisk behandlingstestamentet vil erstatte det nuværende livstestamente

behandlingstestamentet skal respekteres af både fagpersoner og pårørende

skulle foregå en lægefaglig vurdering af om patienten befinder sig i en tilstand som er

behandlingstestamentet at sige stop til en livsforlængende behandling er selvsagt ikke en ukompliceret beslutning og det er et meget følsomt område det skal sikres at beslutningen altid kun er patientens eget ønske og at ønsket kun er for egen skyld og ikke af hensyn til andre det skal ske på et oplyst grundlag om virkning og bivirkning

syge mennesker og især ældre mennesker

at de optager ressourcer som de mener kunne bruges på andre men det må aldrig være sådanne bevægegrunde som ligger bag en eventuel beslutning om at stoppe en livsforlængende behandling det skal kun være hensynet til den enkelte patient selv og selvsagt helt og aldeles eget ønske liberal alliance støtter forslaget om øget selvbestemmelse og øget mulighed for en værdig død

dette lovforslag giver større selvbestemmelse for patienter og derfor er vi for lovforslaget alvorligt syge patienter får ofte livsforlængende behandling og nogle gange uden at de ønsker det fordi sundhedspersonalet er forpligtet

at hjælpe det er en svær øvelse at finde den rette balance mellem patientens ret til selvbestemmelse og hensynet til dem der ikke selv kan vurdere behovet for behandling

få nedskrevet for eksempel i behandlingstestamentet at man kan afvise en behandling eller bringe en behandling til ophør

vi støtter derfor også at livstestamenteordningen udvides til

øge patienternes selvbestemmelsesret i de aktuelle behandlingssituationer

der bliver også mulighed for at sikre habile patienter uanset diagnose og helbredstilstand

de kan afvise at en behandling indledes eller

forlange at en igangværende behandling stopper

for eksempel er mennesker der oplever smerter fordi de har fravalgt

mennesker der oplever at de ikke kan blive behandlet og dermed kan

fokuserer på en værdig dødsproces vi ønsker lige vilkår for alle og klare rammer for hvordan man behandles så

man som patient oplever en ensartethed uanset hvilken læge man for eksempel tilses af med l ni og halvfems får lægerne klare retningslinjer og klare retlige rammer og der skabes åbenhed for patienterne om beslutninger vi ser også positivt på lægeforeningens bemærkning om at vi kan se på at udvide retten til at give mulighed for

afvise livsforlængende behandling for eksempel i forbindelse med genoplivningsforsøg ved ved hjertestop det synes vi der skal ses nærmere på

så vi tror på at vi skal give så meget som mulig selvbestemmelse for patienterne og derfor stemmer vi for lovforslaget

og vi ønsker i behandlingen af lovforslaget at se nærmere på mulighederne for palliativ behandling og

skal ændres til et behandlingstestamente med øgede muligheder for fravalg af behandling og at disse fravalg skal være bindende for sundhedspersoner endvidere blev vi enige om at pårørende ikke skal kunne tilsidesætte et ønske fra patienten medmindre patienten udtrykkeligt

der er desuden enighed om at patienter mens de er habile skal kunne fravælge at der kan anvendes tvang efter lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile hvis patienten en dag bliver varigt inhabil

vurdere om behandlingen stadig væk giver mening ikke mindst i en tid hvor læger har langt flere muligheder for at holde os i live men også for at vi som samfund skal have nogle positive og i virkeligheden mere etisk forsvarlige delsvar på nogle af de spørgsmål der opstår når man i offentligheden eksempelvis drøfter aktiv dødshjælp

eftersom sf har været med til at presse på for at den her aftale skulle blive til virkelighed

bakker vi selvsagt også op om lovforslaget men i udvalgsbehandlingen vil vi nu alligevel nok forsøge yderligere at opklare

spørgsmålstegn ved selve lovforslaget men for at berolige de interessenter der har rejst spørgsmålene hvordan sikrer vi at der er en fyldestgørende information og betænkningstid til den borger eller de pårørende der skal fravælge en livsforlængende behandling hvordan håndterer vi rent praktisk de problemer og dilemmaer der er i forhold til hensynet til på den ene side omsorgen for demente borgere

nægtelse af et behandlingstilbud og hvordan vurderer vi spørgsmålet om en syg borgers habilitet ikke mindst i de stærkt progredierende sygdomsforløb der kan nedsætte borgerens kognitive evner jeg tror der kan stilles endnu flere fornuftige etiske spørgsmål jo mere lægevidenskaben kan jo flere spørgsmål tror jeg også der vil opstå jeg tror derfor også vi løbende kommer til at drøfte de nye etiske dilemmaer men det er nu engang også vores politiske ansvar at gøre det

et grundlæggende spørgsmål om at borgerne skal kunne bestemme mere over deres eget liv der er dog altid en række etiske overvejelser man skal gøre sig

flere af dem er blandt andet nævnt i høringssvarene min holdning er at danskerne skal have en større selvbestemmelse i denne periode af deres liv

det er måske også et af de områder hvor vi nogle gange når vi taler sundhedspolitik kommer vi til at tale om alle detaljerne hele behandlingen og alt det fantastiske vi kan mens etikken og det der med at kunne vælge selv og sige nej til alt det vi kan lægevidenskabeligt ikke altid er det der kommer frem og i front

sige at den enkelte person nogle gange er både vigtigere og klogere end lægevidenskaben og også skal have retten til at kunne sige fra også selv om man måske lægevidenskabeligt kunne meget mere og også kunne sikre

fordi vi skal sætte den enkeltes selvbestemmelse i front og fordi vi også skal sikre at man kan få en værdig død

behandling eller ej og det gælder også selv om det medfører dødens indtræden umiddelbart derefter vi skal hjælpe de mennesker som er afklaret med at de ikke ønsker at være her i livet længere som har sagt farvel

valg har jeg synes vi har truffet nogle vigtige beslutninger med den brede politiske aftale vi indgik i september måned

hvor lovforslaget jo bare er én del af det og hvor revisionen af vejledningen i forhold til hele det palliative område er en anden del

sikrer patienternes selvbestemmelse både i aktuelle men også i fremtidige behandlingssituationer i aktuelle behandlingssituationer hvor patienten stadig væk er habil og i stand til at udtrykke sine ønsker slår lovforslaget fast at alle habile patienter uanset diagnose og helbredstilstand skal kunne afvise en behandling

både at den indledes men også at en igangværende behandling

afbrydes det uanset om det betyder at patienten dermed afgår ved døden det slås

fast at sundhedspersoner kan afbryde en livsforlængende behandling af en ikkeuafvendeligt døende patient uden frygt for at blive anklaget for drab på begæring og det

det handler også om sikkerhed for vores sundhedspersoner på det her område i forhold til de fremtidige behandlingssituationer ændrer vi med lovforslaget den eksisterende livstestamenteordning til en behandlingstestamenteordning det betyder at man fremover vil kunne oprette et behandlingstestamente hvor det angives at man ikke ønsker behandling i en eventuel fremtidig behandlingssituation hvor man ikke selv er i stand til at udtrykke sin mening altså hvor man ikke længere er habil behandlingstestamenteordningen er kort sagt en livstestamenteordning men plus meget mere man kan jo som i dag

i behandlingstestamentet også angive at man ikke ønsker livsforlængende behandling som uafvendeligt døende patient hvis man bliver svært invalideret

i en situation hvor man som menneske med en demensdiagnose måske godt ville kunne få noget behandling for et andet sygdomsforløb der kunne forlænge ens liv

er ekstremt vigtigt at vi træffer det valg med lovforslaget i dag dermed sætter vi patientens selvbestemmelse i centrum og dermed sikrer vi også

er lægevidenskaben der afgør det men at det er den enkelte patient der træffer beslutning på egne vegne det bliver også muligt at bestemme i behandlingstestamentet om ens pårørende eller en fremtidsfuldmægtig skal have det sidste ord i forhold til beslutninger

de pårørende som står tilbage både med angsten og frygten men også med

dialogen om det konkrete behandlingsforløb og der er det

som habil person i sit behandlingstestamente kan tage stilling til om man selv er så afklaret

lade sine pårørende kunne kunne bestemme det efterfølgende jeg synes det er vigtigt at understrege at pårørende kun får det sidste ord hvis patienten

påpeges i nogle af høringssvarene og som det også

at der vil være situationer hvor man som pårørende eller

som sundhedsperson kommer til

set mener at den enkeltes selvbestemmelsesret er væsentlig

lovforslaget en understregning af at man som patient skal kunne bestemme at man ikke ønsker behandling

i en aktuel situation hvor man selv kan sige fra

en fremtidig situation hvor man ikke længere selv kan kommunikere sine ønsker men hvor man i habil tilstand

have gjort sig nogle forestillinger om hvad det er man ønsker sig hvis man skulle ende i en situation hvor man ikke længere er i stand til at kommunikere sine ønsker selv jeg synes vi med lovforslaget udvisker nogle af de dilemmaer vi ved både sundhedspersoner pårørende og enkeltpersoner har stået i jeg synes vi med lovforslaget gør det langt klarere

vi med lovforslaget gør det langt lettere at være med til at sikre at det her foregår på en ordentlig måde og i sidste ende er med til at understøtte at folk kan få en værdig død hvor den enkeltes ønsker går forud for hvad lægevidenskaben de pårørende eller andre måtte synes eller mene eller vide jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte komme i udvalgsbehandlingen og jeg glæder mig også til det videre samarbejde

række andre initiativer i relation til hele det palliative område som kommer til at skulle iværksættes i forhold til at sikre mennesker i danmark en mere værdig død

i sommer mellem de samme partier plus liberal alliance og dansk folkeparti der er altså bred enighed om at det er nødvendigt med en ny regulering for at den nye regulering kan ske er det nødvendigt med indsamling af data og lovforslaget udmønter ikke direkte aftaler men er et produkt af dem lovforslaget skal tilvejebringe et tilstrækkeligt datagrundlag til at energitilsynet kan udvikle elementerne i den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren som blev besluttet med de to aftaler lovforslaget er dermed en forudsætning for at kunne implementere de tiltag i de to aftaler der skal realisere en målsætning om årlige effektiviseringer for to milliard kroner i fjernvarmesektoren

fem og tyve socialdemokratiet kan støtte lovforslaget men der er dog nogle udfordringer som jeg gerne vil adressere her fra talerstolen i dag lovforslaget har

skal indberette dele af bekymringen er imødekommet i høringsprocessen men vi kan forstå at der stadig er en vis bekymring for konsekvenserne af lovforslaget derfor vil vi i socialdemokratiet i udvalgsbehandlingen forsøge at få større klarhed over præcis hvilke data fjernvarmeværkerne skal levere

hvornår og hvordan de forventes at aflevere oplysningerne det nytter ikke noget at vi ender i en situation hvor værkerne skal

investere i dyre nye it systemer for at efterkomme de krav der bliver stillet til dem om indberetning af data jeg er egentlig ikke så bekymret for om fjernvarmeværkerne har data det tror jeg de har men jeg forstår til fulde deres bekymring for at energitilsynet vil kræve dem leveret i et it system som de ikke har på værkerne

hvordan data skal afleveres til tilsynet og ministeren må vedgå

ansvaret for at denne dataindsamling kommer til at foregå på en måde hvor vi ikke udsætter værkerne for udgifter som de ellers ikke ville have haft derudover

vi gerne understrege at det for socialdemokratiet er vigtigt at alle både decentrale og centrale værker skal aflevere data med forventning om at disse områder bliver afklaret under udvalgsbehandlingen bakker socialdemokratiet op om forslaget

lovforslag fordi

at nu skal der være noget datagrundlag så man kan komme frem til at man har mulighed for at lave det indgreb over for fjernvarmesektoren hvor man påstår via

at der er nogle løse fugle på taget så man kan spare to milliard kroner

i det her lovforslag at man ikke forsøger at integrere at vi står over for gerne at skulle nå frem til at have en fjernvarmeforsyning som har en høj forsyningssikkerhed og hvor man skal lave en omstilling til det bæredygtige på den billigst mulige måde

være for den diskussion hører til på et andet tidspunkt

handler om at der skal indsamles data til at man kan lave en beslutning om hvordan den her regulering skal foregå så det er ikke rigtigt af spørgeren at

ikke være et rimeligt aspekt at have med i det hele

ligesom skal se på helheden i fjernvarmen og skal se på hvad

nogle investeringer man laver der skal kunne holde i fyrre år kan ordføreren ikke se at det er rimeligt at man

deltager socialdemokratiet naturligvis helhjertet i der er ikke noget vi ønsker mere end at varmeforsyningen i danmark vil kunne gå over

energi så vi kan få kullene og olien ud af vores fjernvarmeforsyning så så der er jeg enig med spørgeren

er at skabe en så effektiv fjernvarmesektor

som overhovedet muligt det er sådan at

de færreste kan undvære varme

til at betale de ting som er noget sjovere

at betale varmeregningen så vi har et politisk ansvar for at sørge for

ikke har en højere regning til varme end det er nødvendigt formålet med med lovforslaget er jo

fjernvarmeselskaberne opgør deres økonomi og at de indberetter

fjernvarmeselskaber præsterer og hvordan de

driver deres økonomi på den måde kan man jo se hvem det er der ikke er effektiv hvem der bruger for mange penge på unødvendige udgifter og på den måde

kan være med til at man kan kræve kræve effektiviseringer

munde ud i at danskerne får en lavere varmeregning og det er bestemt et formål

som dansk folkeparti bakker op om så jeg skal sige at

vi bakker op om lovforslaget her fordi det er et godt skridt

men vi ved jo at dong har meddelt at de udfaser kul

varme værker i to tre og tyve

og underskrevet en aftale om at

det betyder jo at på fynsværket og nordjyllandsværket skal kul ud

og hvad koster det for

høre ordføreren om om ikke han kan se at der er nogle aspekter

hvad betyder det for økonomien i stedet for er det her bare

forslag om at man vil forberede sig

ministeren vil lave en en reduktion i udgifterne på

set klogere at de penge investeres på anden vis

på nogle faktorer som er med til at gøre at varmepriserne er for høje det er

den skinbarlige sandhed om hvad formålet med lovforslaget

regner jeg da også med at enhedslisten synes er et skridt i den rigtige retning så kan vi diskutere

jeg er egentlig lidt overrasket over at det er noget som enhedslisten gør sig bekymringer om

bliver udfaset af varmeforsyningen

kommunalt ejede det er da interessant at se og så

har byrådsmedlemmerne jo indflydelse på

skal forholde sig til rammevilkårene for den lokale fjernvarme

have fokus på at at udgifterne ikke er for høje er det ikke korrekt

fjernvarmeselskaber som ikke er er så effektive som de godt kunne være

lovforslaget her som en form for komplettering af det system vi har hvor det er forbrugerejede og kommunalt ejede selskaber

man hjælper dem lige i den rigtige retning med

lovforslaget giver hjemmel til indsamling af det nødvendige datagrundlag som sikrer en ensretning af økonomistyringen hos fjernvarmevirksomhederne hvilket skal gøre det lettere for energitilsynet at sammenligne virksomhedernes omkostninger et ensrettet datagrundlag er således afgørende for at kunne indhente det unikke

ikke indgået en aftale om dette ligesom der ikke

være en del af den lokale fjernvarmeforsyning kunne man forvente et lovforslag som har andre bundlinjer end det rent økonomiske ja

om at kul skal udfases af energiforsyningen senest i

og tredive jeg synes det er rigtig godt at kul udfases hurtigst muligt dong har meddelt at det sker på to kraftværker senest i

og tre og tyve så har vi to kommunalt ejede værker fynsværket og nordjyllandsværket og de mangler en plan for udfasning af kul det bliver interessant at se hvordan

hvordan gøres det bedst hvordan kommer vi bedst frem til at reducere

kullene med andre brændsler

gøres det billigst for fjernvarmeforbrugerne

så et lovforslag som udelukkende har fokus på at man vil se på at have et eller andet økonomistyringssystem hvor man kan komme frem til at lave en benchmark hvor man så vil reducere så man man kommer frem til

vi bedst udfaser kullene fra vores kraftvarmeværker

vi kommer frem til den bæredygtighed som jo er hensigten med

udfase kullene på vores kraftvarmeværker der står klart i den skriftlige fremsættelse lovforslaget er dermed en forudsætning for at kunne udvikle den nye økonomiske regulering der skal bidrage til at realisere målsætningen om at effektivisere fjernvarmesektoren for to milliard

et lovforslag som følger op på de fugle på taget som mckinseyrapporten forsøgte at beskrive og hvor der jo var en rimelig og heftig debat

det grundlag for den rapport og hvor det ikke var muligt for energiudvalget at komme frem til at holde høringer

få en offentlig høring hvor regeringen ville troppe

og forsvare de tal som de havde bestilt og fået af mckinsey nu får vi så et lovforslag som vil gå videre efter de her frie fugle på taget som vi ikke har fået dokumenteret virkeligheden af

at lave om på deres regnskabsførelse

pålægge dem udgifter for at kunne klargøre sig til det som regeringen endnu ikke har et flertal til det er lidt besynderligt

hvorfor skal man lave om på en masse når der ikke er vished for at der er et flertal som vil implementere mckinsey rapporten og fange de her fugle på taget

på den baggrund at enhedslisten ikke kan støtte lovforslaget vi går selvfølgelig ind for at vi har fjernvarme i danmark som er effektiv

også min betragtning at vi har rigtig mange dygtige og gode selskaber som er rigtig gode til at drive fjernvarmen og som har fokus på at reducere sine omkostninger og har fokus på at de investeringer

ikke man kan finde ret meget fryns og og store julefrokoster selv om det

har der dog været et enkelt eksempel fremme på her under kommunalvalgkampen så

så mange udgifter jeg synes det ville være meget mere rimeligt at man laver en planlægning

det kan godt være at det lyder meget flot med forbrugereje og et

er der tale om små lokale monopoler

skal holdes i kort snor

en eller anden driftig personkreds ude i landet

til at bygge et konkurrerende fjernvarmeværk

et frit og åbent marked hvor forbrugerne har et reelt

godt lade virksomhederne og markedet løbe linen ud

bliver vi som ansvarlige politikere nødt til at holde sektoren i kort snor for at kunne gøre det

bliver brugt så effektivt som overhovedet muligt

overskueligt format

vi kan bruge til at holde fjernvarmesektoren op på sin forpligtelse til at levere varme til forbrugeren mest muligt effektivt liberal alliance støtter lovforslaget fordi vi ønsker at effektivisere fjernvarmesektoren og fordi vi gerne vil holde de små lokale monopoler i en meget kort snor ifølge stemmeaftalen fra to tusind og seksten

er en del af baggrunden for lovforslaget her

undtages industrivirksomheder der levere overskudsvarme til fjernvarme helt fra regulering da de i forvejen er konkurrenceudsatte og derfor har

ifølge et høringssvar fra dansk erhverv bør undtagelsen fra regulering være sektorneutral

bør derfor udvides til at gælde alle virksomheder der levere overskudsvarme fordi erhvervslivet

et synspunkt som liberal alliance bakker op om og jeg vil derfor tage det op til drøftelser i udvalget

at godkende investeringsrammerne for den lokale fjernvarmeforsyning som mange steder er kommunalt ejet og kommunalt styret

gøre med en energiforsyning hvor det

kun at have et ledningsnet til vores fjernvarme altså at der ikke kan være total liberalisme

ud til alle forbrugerne på de små villaveje og jeg er da glad for at den erkendelse også

medføre af lyksaligheder for borgerne ude i kommunerne

er der tale om lokale monopoler der er ikke tale om et åbent frit marked her hvor forbrugerne kan gå til et andet konkurrerende fjernvarmeværk og det er lige præcis derfor at det er nødvendigt at have de her reguleringer og den regulatoriske benchmarking som det her lovforslag

går under den bagatelgrænse og dermed ikke er omfattet af reguleringen men det er

os afventende i forhold til det her forslag fordi der faktisk er en række af høringssvarene hvoraf det fremgår at der er mange bekymringer

det handler for eksempel om at kravene ikke virker velgennemtænkte at de kan skabe ulighed skævvridning imellem energibranchens aktører

omkostningerne ved at indføre de systemer lovforslaget beskriver slet ikke står mål med fordelene

selv om alternativet generelt ønsker en en forenkling og en åbenhed omkring data og

lave en mere gennemsigtig benchmarking sådan set kunne være god nok

de forskellige aktører derfor vil vi godt i udvalgsarbejdet høre lidt nærmere om

ideen er med for eksempel at sætte bagatelgrænser og holde de store fri for visse ting

uklart og upræcist hvad det egentlig vil give af

den prøver jeg så lige at klare mig med i dag

handler om udmøntning af de aftaler vedrørende fjernvarme som vi selv har været med til

det drejer sig om at indsamle data til benchmarking det er ganske vist ret dyrt at sikre disse data men de danner grundlag for en betydelig større effektiviseringsgevinst

bliver så dyrt på den lange bane benchmarkingen skal sikre en effektiv fjernvarmesektor

kunne forestille sig ville være fri konkurrence som kunne føre til højere priser fordi nogle kunder springer fra og vælger individuelle varmeløsninger

hvorefter det så også ville blive dyrere for de resterende og det ville kunne føre til en rigtig ond spiral

med ud fra det som vi kender lige nu to

giver vi jo energitilsynet de redskaber

økonomiske regulering af sektoren de data der er i dag er jo

til at energitilsynet kan lave den her ensartethed og det er så det vi skal bruge lovforslaget til

sektoren og udvikle en benchmarkingmodel med lovforslaget

til at stille krav til fjernvarmevirksomheder

at indberette standardiserede omkostningsdata og øvrige relevante data det er jo sund fornuft at vi får en ensartethed her der gør at vi kan gå ind at se på effektiviteten af de her værker fordi det det egentlig drejer sig om

så effektiv en sektor som overhovedet muligt

skulle underlægges en ny økonomisk regulering den anden juli

tusind og sytten blev den første stemmeaftale fulgt op af en ny stemmeaftale tilsammen sætter de to stemmeaftaler klare rammer for den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren den nye regulering skal bidrage til at effektivisere sektoren

milliard kroner i to tusind og fem og tyve til gavn for forbrugerne med dette lovforslag tager vi det første skridt i implementeringen af disse aftaler idet vi skal give energitilsynet redskaberne til at tilvejebringe et datagrundlag som skal bruges til udvikle

regulering af sektoren det er dermed også første skridt mod at sikre de bedst mulige rammer for at fjernvarmesektoren

udvikler sig til gavn for både de danske varmeforbrugere og virksomheder de data der i dag indberettes til energitilsynet har desværre ikke det omfang der skal til og den kvalitet

ensartethed der er nødvendig for at kunne udvikle centrale elementer i den nye økonomiske regulering konkret er det nødvendigt at tilvejebringe et datagrundlag for at kunne udvikle blandt andet indtægtsrammer foretage effektivitetssammenligninger eftervise effektiviseringer i sektoren og udvikle

skal indberette standardiserede omkostningsdata og øvrige relevante data de nye krav til dataopgørelse og dataindberetning er desværre ikke uden omkostninger for virksomhederne det samme vil gøre sig gældende for omstillingen til ny regnskabsperiode for de virksomheder der ikke allerede i dag følger kalenderåret de administrative byrder som sektoren vil opleve i forbindelse med at omstille til de nye krav vil i al væsentlighed være engangsomkostninger engangsomkostningerne skal dog sammenholdes med at lovforslaget er en forudsætning for at realisere den aftalte målsætning om to milliard i varige effektiviseringer fra to tusind og fem og tyve jeg vil gerne understrege at det er vigtigt for mig at reguleringen ikke bebyrder virksomhederne unødigt dette henser jeg derfor også til præciseres i lovforslaget som i ved er fjernvarmesektoren kompleks

det også vigtigt at udmøntningen og den videre udvikling af reguleringen som følger efter dette lovforslag kommer til at foregå med tæt inddragelse af branchen jeg er rigtig glad for at vi med dette lovforslag tager det første skridt mod udviklingen af den nye økonomiske regulering som skal sikre forbrugerne en bedre og endnu mere effektiv fjernvarmesektor jeg vil afslutningsvis gerne takke for den interesse

vist for lovforslaget her i tinget i dag og jeg ser frem til at fortsætte den konstruktive drøftelse om de enkelte elementer i udvalget og jeg håber på og anmoder om en velvillig behandling

det laveste beløb nu nævnte ministeren at det er vigtigt at have en effektiv fjernvarmesektor jeg er enig men vi har jo også en forsyningssikkerhed vi har jo også

nogle mål om at omstille vores fjernvarme til noget mere bæredygtigt ministeren har selv underskrevet en aftale om

udfases senest i to tredive

være rimeligt også at forholde sig til hvordan man laver den omstilling

om at have nogle regnskabspraksisser som følger det samme kalenderår så man kan lave en hård benchmarking men at man også har fokus på hvordan man laver

bæredygtige omstilling på den billigste måde kan ministeren ikke se

set er en blind vinkel i det her lovforslag især efter at ministeren

er helt i top og det gælder jo også bæredygtighed

om at udfase kul senest i to tusind og tredive vil jeg gå i dialog med de to værker i aalborg og

odense jeg havde i øvrigt i sidste uge en god dialog med formanden som er

rent faktisk er langt fremme med planer om

har i fremtiden om vi formår at integrere mere el i vores fjernvarmesystem om vi formår at lave de store investeringer i geotermi som kan gøre at vi kan hente den gratis varme op af undergrunden i stedet for at man skal importere flis fra afrika og hvad man ellers kan finde på og importere kul jeg synes fokus er et forkert sted i det her lovforslag kan ministeren ikke se at vi

have den her bæredygtige omstilling ind

indledningsvis skal jeg sige at det er utrolig vigtigt at få fokus på vidnerne i odense har vi set hvordan både hjemløse tatovører og andre er blevet truet af bandegrupperinger

politiet de tør ikke længere være i deres hjem de er bange for at gå på gaden og altså alt sammen fordi

de har bidraget til opklaringen af alvorlig kriminalitet fordi de har fortalt om

blevet afpresset eller er blevet bedt om

vi har også set hvordan politiets kameraer er blevet smadret af banderne i odensebydelen vollsmose er de blevet pillet ned eller direkte ødelagt af banderne det er selvsagt ikke rimeligt og derfor skal det have en hård konsekvens at stå bag den form for kriminalitet lovforslaget indeholder for det første et forslag om at

vidnetrusler med en tredjedel i forhold til det gældende niveau og for det andet et forslag om at skærpe straffen for hærværk mod ting der tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet

idømt efter de regler der gælder

men som jeg har sagt så mange gange her fra den her talerstol og som jeg

ikke stå alene når man taler med vidnerne

at gerningsmanden kan se frem til en hårdere straf vi skal også beskytte vidnerne langt

og det er forudsætningen for at politiet får de udsagn som de kan bruge til at

de kriminelle nogle af de vidner jeg har mødt i forbindelse med truslerne i odense fortryder den dag i dag at de hjalp politiet de har oplevet et langsommeligt retssystem og ankesager der trækker ud i en uendelighed og de har ikke følt sig ordentligt beskyttet under sagerne de har ikke følt sig ordentligt hjulpet af myndighederne blandt andet hvad angår muligheden for

kunne bo et alternativt sted mens sagerne kørte så kære minister og kære kolleger her i folketinget det kan vi simpelt hen gøre bedre og det skal vi gøre bedre vi støtter forslaget her i dag men lad os sammen finde løsninger på hvordan vi beskytter vidnerne bedre ud over

og forslaget rummer konkret to initiativer det første initiativ har til hensigt at skærpe straffen for

det er selvfølgelig rigtig godt det er selvsagt et

pakken hele vejen igennem trusler mod vidner er

forsøger at sætte vores retssystem og retfærdigheden fuldstændig ud af kraft ved hensynsløst at true folk der måtte vide noget det skal vi ikke acceptere vi skal stå på vidnernes side vi skal ikke stå på de bandekriminelles side kommer vi så helt i mål

lidt naivt jeg tror man må se i øjnene at det her er et område som vi skal blive ved med at have fokus på ikke alene er straffen over for bandemedlemmerne der truer der kommer til at løse det der skal rigtig mange initiativer til at sikre at folk trygt kan henvende sig så vi sikrer at de mennesker der måtte vide noget kan hjælpe os med at få sat de bandekriminelle i fængsel som det andet initiativ

foreslås det at skærpe straffen for kriminalitet der ødelægger de ting der kan virke forebyggende eller kriminalitetsbekæmpende det kan være videokameraer som konkret nævnes i forslaget

er det selvfølgelig også uacceptabelt når folk forsøger

både fordi det skader vores tryghed men også fordi det jo

organiseret kriminalitet mod banderne

kan vi selvsagt også støtte den her del af forslaget så vi støtter forslaget

udmøntning af en politisk aftale som det korrekt blev sagt af den foregående ordfører

straffen for trusler imod vidner § en hundrede og tre og tyve i straffeloven sætter straffen op med en tredjedel hvad betyder det i praksis ja selvfølgelig er der ikke to sager der ligner hinanden men i praksis vil man nok få tre måneders fængsel eksempelvis for at true et vidne

det bliver nu til fire måneder og det er ikke en

og det kan man jo også allerede i dag kan varetægtsfængsle

mod overvågningsudstyr og hvad er det for noget vi taler om her

er eksempelvis kameraer det er alarmer gadebelysning atk

udstyr automatisk nummerpladegenkendelsesudstyr mobile politistationer bomme skiltning osv og

det det går ud på med halvtreds procent

uanset hvem der har sat udstyret op altså også hvis det er private der har sat overvågningsudstyr op for nu at tage det eksempel

konkrete tilfælde herunder omfang værdi om vedkommende har forstraffe om der er tale om organiseret systematisk hærværk og så videre men det her er to af de forslag der kom i august i den politiske aftale

skærpelse af straffen for vidnetrusler

en en strafferamme som er relativt hård

at vi snakker om bøde eller fængsel indtil otte

det er forudsat at der skal ske en gennemgående gennemgående forhøjelse af straffen for vidnetrusler med en tredjedel i forhold til den straf der i dag ville blive fastsat ved domstolene men men så står der også i direkte forlængelse af det at på grund af den variation som de forskelligartede sager om vidnetrusler har er det ikke muligt at angive et bestemt strafniveau for overtrædelser af straffelovens §

have at vi skal hæve straffen for vidnetrusler med en tredjedel men vi kan ikke få at vide her i folketinget hvad niveauet så er man vil hæve det fra

en lidt speciel situation synes jeg hvorfor er det ikke muligt at angive et bestemt strafniveau for overtrædelserne

som som jeg har tænkt mig på vegne af enhedslisten at spørge om

vi kan få eksempler fra de sidste ti eller tyve sager

vi begynder at vedtage lovgivning her i folketinget om strafskærpelse kan få en idé om

hvad grundlaget er i dag det kan godt være vi skal se på nogle strafskærpelser i forhold til vidnetrusler men kan vi dog ikke gøre det på et oplyst niveau frem for at det er lovgivning vi diskuterer i forlængelse af at justitsministeren kommer op med tolv punkter

i forbindelse med en verserende bandekrig i københavn en måde man kunne gøre det på var jo

og se på lovgivningen generelt en anden mulighed kunne være at få justitsministeriets forskningskontor til at kigge på sagen og

en seriøs måde at behandle

de helt uacceptable situationer

det sker jo hvor vidner bliver bliver udsat for trusler hvilket vi selvfølgelig ikke som et retssamfund skal finde os i men kunne vi dog ikke få et mere oplyst grundlag at tage den her debat

vedtage lovgivning på så er der den anden del af

lovforslaget som handler om skærpelse af straffen for visse former for hærværk det er overvågningskameraer

der synes jeg det er vigtigt at kigge på det høringssvar

som østre landsret har

at kunne give anledning til visse afgrænsningsproblemer altså er gadebelysning

en kriminalitetsforebyggende foranstaltning eller er det noget man har lavet

ønsker at hæve straffen

med knopskydninger hele tiden diskuterer strafskærpelser på enkelte områder

sager der verserer i medierne i stedet for at vi får et sagligt solidt grundlag at diskutere hvordan vi kan lave vores lovgivning på og så er det jo igen også et område hvor man

for at det vil have en kriminalitetsforebyggende effekt hvis vi vælger at hæve straffen på

når vi skal diskutere de her ting så vi synes at

det kan være fint at diskutere de her ting men kunne vi dog ikke få de diskussioner på et mere kvalificeret og oplyst grundlag end det der ligger til grund

hvis vi får sat en stopper for det rædselsregime som banderne udøver hvor de skræmmer lokale erhvervsdrivende og helt almindelige borgere fra at fortælle politiet hvad der foregår så fratager vi banderne et af deres vigtigste værktøjer hvis banderne ikke kan operere i fred og borgerne igen tør at sige fra så bliver deres virke vanskeligere det er helt essentielt for politiets arbejde at folk vover

stå op imod banderne og andre kriminelle og vidne og jeg forstår fuldstændig at borgere på for eksempel nørrebro eller i nordvest er skræmt fra vid og sans og ikke altid tør at stå frem det er det vi som

samfund skal hjælpe dem til for eksempel ved at afskrække banderne fra at true borgerne til tavshed

et af bandernes vigtigste våben at de kan udøve deres gerninger under radaren derfor ser vi også hvordan de ødelægger overvågningskameraer så politiet ikke kan finde ud af deres færden og de smadrer gadebelysninger så de kan gemme sig i mørket og sprede endnu mere utryghed liberal alliance støtter lovforslaget fordi strafskærpelser er et af de værktøjer vi kan gøre brug af når vi skal stramme løkken om bandernes hals det er helt afgørende for de mange borgere der bliver truet til tavshed

rette er bange og utrygge at vi får sat en stopper for bandernes hærgen og det er det her lovforslag et skridt

det første ønsker justitsministeren at skærpe straffen for vidnetrusler med en tredjedel i forhold til den straf som hidtil har været fastsat af domstolene og for det andet

vil man skærpe straffen for visse former for hærværk

vil vi rigtig gerne have behandlet de her to emner i to separate lovforslag både for lovkvalitetens skyld men også fordi vi mener at der bliver blandet forskellige ting sammen her som det havde været hensigtsmæssigt at tage i hvert sit lovforslag i en retsstat som danmark jo er er er vidner en forudsætning for en velbelyst retssag

helt klart at det svækker vores retssystem hvis man truer vidner og hvis vidnerne frygter for repressalier hvis de

det er derfor at vi har regler som beskytter vidner mod trusler og repressalier ifølge landsforeningen af forsvarsadvokater

giver det i dag cirka tres dages ubetinget frihedsstraf hvis man truer et vidne

almindelig trussel altså en trussel som er fremsat over for andre end vidner også hvis man sammenligner med praksis for simpel vold som cirka giver mellem

tres dages ubetinget

det vidner jo heldigvis om at vi allerede i dag tager

skærpe straffen for vidnetrussel med en tredjedel og det vil sige at en sag som for eksempel i dag vil give tre måneders fængsel

det er jo ikke nogen hemmelighed at i alternativet er vi generelt tilbageholdende med at skærpe straffe uden vished om om det

adfærden hos de kriminelle og befolkningen i almindelighed i positiv retning vi ser nemlig gerne at man kun straffer når det giver mening og ikke alene på grund af vores følelser og

vi diskuterer det at en gerningsmand truer vidner

for selve det vidne der bliver truet og som jeg også nævnte i

det helt afgørende at vi har et samfund

i alternativet hvad skal man sige svagt positive over for den her strafskærpelse ud fra at

ikke bliver truet til

stille den anden del af lovforslaget handler så om skærpelse af straffen for visse former for hærværk og strafskærpelsen gælder for hærværk mod ting som tjener til at forebygge og bekæmpe kriminalitet

ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det alt fra hærværk mod overvågningskameraer alarmer gadebelysning automatisk nummerpladegenkendelse automatisk hastighedskontrol mobile nærpolitistationer bomme og vejskilte

skal straffen så som udgangspunkt forhøjes med halvdelen

er det også tiltænkt at de ting der er sat op har en virkning på trygheden og kriminalitetsbekæmpelsen hvilket begrunder

min kommentar til den del af lovforslaget

at de eksempler på ting som bliver omfattet strafskærpelsen

for eksempel vejtekniske foranstaltninger i form af bomme og skiltning i virkeligheden alene tjener

ordensmæssigt eller praktisk hensyn snarere end egentligt kriminalitetsforebyggende eller bekæmpende hensyn

det østre landsret landsret fremkommer med i

hærværk begået mod ting som tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet er meget meget bredt formuleret og det kan i virkeligheden omfatte alt

mener vi at de nuværende strafferammer på henholdsvis bøde og fængsel i en år og seks måneder og fængsel i seks år ganske udmærket afspejler alvoren

om første del og ved den anden del

set at niveauet er rigtig fint i dag så jeg vil gerne anmode justitsministeren

tale om at dele lovforslaget op og i

straffen for hærværk mod ting

vi fuldstændig enige i hensigten det er da meget mere alvorligt at

som virker kriminalitetsforebyggende eller ligefrem kan være med til at bekæmpe

kriminalitet man kan diskutere om det overhovedet skal kaldes hærværk eller om det i virkeligheden ikke er obstruktion

det problem vi så alligevel har med den her del af forslaget som

en præcisering der går på at det er i tilfælde hvor man begår det

politiets arbejde altså forhindre

eller bekæmpende indsats i forhold til kriminalitet så det altså ikke bare er simpelt hærværk som man

det kunne være en måde at gøre det på omkring

straffen for trusler mod vidner synes vi igen at forslaget lider af en stor grad af

straffes med bøde og fængsel i indtil otte år

med indtil det dobbelte altså seksten år

om vi snakker tre fire måneder eller om vi snakker tre

så synes jeg altså at det at det nærmer sig

sudoku politik eller et eller andet det er utroligt svært at gennemskue her fra folketingets talerstol og når man sidder og forbereder sig

indebærer altså de her strafskærpelser

for mange vidner sandheden er jo så nok også at uanset hvad vi gør med straffene

som det har forvoldt vidnerne at blive truet i de her situationer

forskellige trusler har

det også tager udgangspunkt i i virkeligheden ude

i danmarks retssale så har vi så også det generelle forbehold i forhold til strafskærpelser at vi jo ikke tror på at det hjælper særlig meget altså

måneder eller tre fire år hvilken forskel

men vi har dog så stor respekt

for vidnerne at vi tænker at vi

er noget vi ser meget alvorligt på

stramme på det her område hvis vi altså kan blive lidt mere

med den erkendelse at det sandsynligvis ikke har nogen som helst form for præventiv effekt men det sender i hvert fald

et signal til vidnerne om at det er et område vi ser med

ganske enkelt ikke ske fyldest med bandekonflikten er vidners position endnu en gang blevet udsat og så sent som i april var vi vidne til

blev jagtet gennem ejstrupholm af fire granvoksne mænd fordi de troede at han skulle vidne han havde nu slet ikke noget med sagen at gøre når selv en mistanke om vidnegerning kan udløse trusler om vold er der brug for at sætte en ekstra tyk streg under at vi som samfund ikke accepterer den form for anslag

en hjørnesten i vores retsvæsen

og vi sympatiserer fuldt ud med offerrådgivningens umiddelbare optimisme i forhold til en stærkere beskyttelse af vidner

men straf kan ikke stå alene en effektiv vidnebeskyttelse er som socialdemokratiet også bemærker stadig den vigtigste indsats hvis

skal føle sig tryg mens straf jo blot er symptombehandling på samme måde deler vi også andre ordføreres ønske om forebyggelse i forhold til hærværk uagtet at kriminelle også skal stå til ansvar i sf ser vi frem til

politiets tilstedeværelse og den forebyggende indsats blev det også fremsat at vi skal være bedre til at beskytte vidner i bande og rockerrelateret kriminalitet denne del er udmøntet i det lovforslag som vi behandler i dag vidneforklaringer er afgørende i enhver strafferetlig sag men når det gælder banderelateret kriminalitet kan man ikke fortænke vidnet i at frygte repressalier derfor skal vi

og vide at trusler og vidneafskrækkelse er uacceptabelt det er myndighedernes ansvar at sørge for borgernes tryghed vi må ikke lade banderne og deres støtter sætte dagsordenen i nogen dele af landet derfor glæder det mig at regeringen og justitsministeren handler konkret på de problemstillinger som vi står over for i det konservative folkeparti vil vi ikke finde os i at der er nogle der tror at de er hævet over loven for disse hårdkogte typer er der kun én ting der virker og det er konsekvens

af disse initiativer bliver implementeret med dette lovforslag det drejer sig om initiativerne i forhold til at skærpe straffen for vidnetrusler

kriminalitet at alle vidner til forbrydelser i bandemiljøet bidrager med deres viden og iagttagelser

også sikre trygge rammer for vidner og derfor

glæde folketinget med at vi netop nu er ved at lægge sidste hånd på et vidneudspil som skal sikre dette det altså et langt bredere tiltag end det vi lige behandler her i dag og det ser

vi kan få en drøftelse af sammen vi har allerede

været i kontakt med flere forskellige interessenter på området det drejer sig blandt andet om offerrådgivningen i danmark og landsforeningen hjælp voldsofre i forhold til hærværk mod overvågningskameraer gadebelysning eller andre ting som tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet

at der ikke udøves hærværk mod de her ting da det har en negativ indvirkning på trygheden og kriminaliteten i området lovforslaget går derfor ud på at beskyttelsen af vidner styrkes således at straffen for vidnetrusler skærpes med en tredjedel i forhold til det gældende niveau og lovforslaget lægger desuden op til at straffen for hærværk mod overvågningskameraer gadebelysning eller andre ting som tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet

med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg og jeg ser frem til at besvare de spørgsmål der også er annonceret her i dag og at kunne give nogle tydelige og og klare svar under udvalgsbehandlingen hvis der måtte

par strafskærpelser men selvfølgelig ser vi da frem til

kommer med noget af det som jeg også efterlyste i i min ordførertale

bliver præsenteret og indeholder udspillet de elementer som jeg også adresserede i min tale netop det her med at beskytte

jeg vil lade forventningens glæde være stor og jeg er helt sikker på

lyttet bredt til nogle af de ting der er blevet rejst men det bliver ikke lige i dag at jeg kommer til at afsløre

og frygter for deres liv hver eneste dag og som fortryder

det er noget der kommer engang langt ud i fremtiden

styrke blandt andet beskyttelsen af vidnerne muligheden for

at gennemføre de her retssager hurtigere mulighed for videoafhøring af vidnerne så de ikke skal

vi diskuterede hvad vi gøre for vidnerne så er der et tiltag der er med her i dag og så har vi i øvrigt tilladt os

de mennesker der arbejder med det her til daglig siger

på baggrund af de drøftelser kommer til at indgå i vores udspil men vi synes ikke at

har nævnt oppe fra talerstolen er det jo ikke det at den udmålte straf bliver hævet med en tredjedel

en person fra at true vidner der skal jo langt langt flere ting til og derfor synes jeg at det ville være så rart hvis tingene var i en sammenhæng så der både var nogle forebyggende indsatser

det op i delelementer så jeg vil anbefale ministeren at man

det var vigtigt hurtigt at sende det signal som samfund at vidner

noget vi skal beskytte og at det skal koste noget ekstra

indgår i en bandekonflikt og det

forhøjes med en tredjedel det vil så blive

otte år regnestykket er ligegyldigt

en trappemodel hvor vi faktisk har tre

en forhøjelse plus en til forhøjelse eller hvordan skal

vil jeg rigtig gerne gøre for at give nogle eksempler

an på kriminalitetens karakter truslens karakter hvad det er det betyder derfor

give ét svar her fra fra talerstolen og det er

fru zenia stampe ved jo lige så godt som jeg

når man tager udgangspunkt i hvilken straf folk skal have handler det også om forbrydelsens karakter og hvad det betyder og derfor kan man ikke bare give ét svar på

det det forstår jeg ikke skal gøres til en stor konflikt

rigtig rigtig gerne sørge for at man får de svar

eller input til hvordan man kunne gøre men jeg er nysgerrig på regeringens udspil

den seneste tid er at de her bandemedlemmer jo altså spreder meget meget stor utryghed blandt andet

vidnerne når de står uden for retssalene og når de poserer i i medierne det synes vi simpelt hen er uacceptabelt så indeholder det forslag regeringen kommer med en måde hvorpå vi kan gøre selve behandlingen af de her vidner pænere

det har vi nogle forslag til og jeg er meget overbevist om at meget af det vi kommer med vil være noget som herre peter kofod poulsen synes er en rigtig god idé så kommer vi til til at drøfte

flertal for de udspil vi kommer med men jeg tror

for at tage et andet konkret eksempel som jeg da håber regeringen vil vil tage med i hatten når man skal præsentere sit eget udspil vil

i danmark ikke har været særlig gode til faktisk

i retterne rundtomkring så jeg kunne måske bare skynde mig her

at skyde det på banen og spørge ministeren hvad mener ministeren om det

lovforslag der forbyder såkaldte børnesexdukker baggrunden for forslaget er navnlig at forslagsstillerne mener

fuldstændig abnorm og uacceptabel adfærd hvis en person finder seksuel tilfredsstillelse ved hjælp af en børnesexdukke og at dette kan understøtte en pædofil tilbøjelighed der skal ikke

nogen tvivl om

deler forslagsstillernes holdninger til de her børnesexdukker jeg synes det er afskyeligt at nogen overhovedet har fået tanken om at producere den slags dukker og vil på alle måder tage afstand fra

også tidligere givet udtryk for her i salen der skal ikke herske nogen tvivl om at seksuelle overgreb på børn efter min mening er en af de mest modbydelige og utilgivelige forbrydelser en person kan begå og derfor skal vi også gøre alt for at forhindre sådanne overgreb så er vi ved det springende punkt hvad betyder disse dukker i forhold til seksuelle overgreb på børn og for at få det belyst bad jeg tidligere på året justitsministeriet om at tage kontakt til en række aktører med ekspertviden om problemstillingen justitsministeriet har på den baggrund først indhentet en udtalelse fra sexologisk klinik og visitations og behandlingsnetværket klinikken har

også foretaget en omfattende litteratursøgning det fremgår af udtalelsen fra klinikken at der ikke er videnskabelige undersøgelser der direkte belyser om børnesexdukker øger risikoen for at der begås overgreb på børn der er med andre ord heller ikke dokumentation for at disse dukker fører til overgreb på børn

modtaget udtalelsen fra sexologisk klinik og visitations og behandlingsnetværket sendte vi den i høring hos blandt andet børnerådet børns vilkår

og ingen af de tre organisationer har anbefalet en kriminalisering alt i alt er konklusionen på den høring som justitsministeriet har foretaget at der på baggrund af den eksisterende viden ikke umiddelbart er et klart fagligt grundlag for en kriminalisering som jeg sagde indledningsvis tager jeg på det skarpeste afstand fra

forkasteligt at de findes og jeg ser frem til den videre behandling og drøftelse af beslutningsforslaget i udvalget for

vi trænger til at få endnu mere viden

det vi diskuterer her i dag er jo om vi bare kan se til

der køber de her dukker og som arbejder med børn

bramsen med nogle oplysninger og argumenter her som jeg synes er interessante at kigge nærmere på og

handler ikke om hvorvidt jeg synes de her dukker er afskyelige eller ej de er afskyelige

slet ikke forestille mig der findes to meninger om men det jeg bare gerne vil være helt sikker på

nu kan blive er at vi ikke kommer til at lave en lovgivning som kan føre til flere overgreb på børn og det vil jeg bare være helt sikker på

det ender med at de forgriber sig på børn i

pædofile i norge af at man har indført forbud mod sexdukker så har ministeriet undersøgt hvad

fru trine bramsen nævner og få undersøgt nærmere

klogest mulige på det her så vi kan træffe de rigtige beslutninger instinktivt

har man så brugt stort set et år på at komme frem til de høringssvar der ligger her og man kan stadig ikke fuldt belyse blandt andet fru trine bramsens spørgsmål om de norske eksempler jeg må bare sige jeg synes ikke regeringen har leveret på det her område

skuffet over at man har brugt et år på at komme frem til at man ikke rigtig ved hvad man skal skal mene om om det her

skal man bare bruge de lovgivningsinstrumenter som vi har det er fint at sige det er afskyeligt det er fint at sige at man deler intentionen i forslaget og det er fint at sige at man tager afstand men det må jo også medføre lovgivningsinitiativer ellers er det jo en gratis omgang

er at vi ikke risikerer at der kommer flere overgreb mod børn eller at vi risikerer at nogle så

jo ikke fordi jeg har i sinde at trække det her eller prøver

at undgå noget det handler bare om at vi skal være på sikker grund det her

virkelig alvorligt og derfor vil jeg bare gerne have endnu mere viden og at vi i udvalgsbehandlingen får endnu flere kloge mennesker inddraget der

betydning det vil få for børnene får vi færre overgreb kan vi bedre finde de pædofile eller får vi måske flere overgreb mod børn ved det her forbud

belyst hvilke konsekvenser det har

så mit spørgsmål til ministeren vil det ikke være fornuftigt al den stund at der er den her tvist mellem eksperterne og man ikke rigtig ved

og sige at så må udgangspunktet da være at det her er forbudt snarere end at udgangspunktet må være at det er lovligt

når jeg ser de høringssvar fra børns vilkår red barnet og andre

det her forslag er lidt ud over hvad vi ellers behandler herinde

det er alvorlige sager vi har med at gøre det er det også generelt men

stort ubehag og manglende forståelse for hvordan nogen overhovedet kan få sig selv til at rekvirere

dem der efterspørger dukkerne

i det hele taget er lovligt i dag i danmark

handles i et meget stort antal i socialdemokratiet er vi med på at et forbud mod sexdukker ikke får pædofili til at forsvinde det bilder vi os ikke ind og vi har også læst høringssvarene fra organisationerne hvor de fleste jo siger at det har de ikke nogen viden om så de ved ikke om det

vægter den ene vej eller den anden vej

der udnyttes af voksne mænd sælges frit

derfor støtter vi forslaget her

har været erfaringerne fra norge

kunne sætte ind over for dem der køber dukkerne har kunnet få øje på nogen der allerede er dømt for pædofili én gang og dermed ikke er helbredt selv om de har været i behandlingsforløb så har man kunnet give dem behandlingsdomme

fantasier men man har også fået øje på et stort antal mennesker som ikke i forvejen var i politiets søgelys og som rent faktisk arbejdede med børn

der kunne være potentielle gerningsmænd i forhold til at forgribe sig på børn jeg vil dog samtidig sige at vi ikke tror at det løser problemet med pædofili derfor skal vi fortsat have et stort fokus på det og vi skal også meget gerne undersøge området yderligere så vi kan få stoppet det særlig inden det bliver til reelt misbrug dermed bliver vores opbakning til forslaget her altså også til en opfordring til justitsministeren til

nærmere og til at blive langt bedre til at forebygge og håndtere pædofile men det kræver altså at man får øje på dem der har de her fantasier

kommer i fængsel men at man rent faktisk bliver

vi haft mange af og med de ord

nemlig i videst mulig

været understreget til fulde af både ministeren og socialdemokratiets ordfører

forfærdelige kriminalitet der overhovedet findes

hindre overgreb på børn og vi skal gøre alt hvad der kan gøres for det vi gør det inden for strafferetten allerede i dag

den dom der faldt i i sidste uge op til ti års

den linje bør vi fortsætte med og

være slinger i valsen så vi skal gøre hvad der kan gøres for at forhindre overgreb på børn problemet er bare

vi sidder en hundrede og ni og halvfjerds i det her folketing og jeg tror ikke

det fælles mål det her er

vigtigt at vi ikke lader vores egen forargelse over det ulækre der finder sted

overskyggende for det der egentlig er målet målet er jo barnets tarv at vi andre bliver forarget kan vi sikkert leve med men at barnet bliver misbrugt er svært at leve med

synes jeg det er glimrende at justitsministeriet har søgt at forelægge problematikken for folk der er klogere end os

børnerådet og børns

gående ud på at en strafferetlig regulering kan være problematisk man frygter

laves et forbud altså man ord at de pågældende ligesom kan få styret deres lyster via dukkerne og ikke via børnene og hvis det er rigtigt skal vi selvfølgelig ikke forbyde dukkerne det tror jeg er helt klart det har også været forelagt sexologisk

særlig dokumentation for at brug af sexdukker kan lede personer til at begå seksuelle overgreb på børn så summa summarum må vi sige her

vi vælger at følge sagkundskaben sådan som dens udtalelser er forelagt her men når det er sagt er det også vigtigt for mig at sige

på det foreliggende grundlag

kan jo sagtens tænkes at komme andre undersøgelser og udtalelser og så

vi selvfølgelig helt klar til at

se på sagen på ny vi har nøjagtig samme mål

begrænse antallet af overgreb på børn

klar til at se på det og fra venstres side side vil vi sige at

en eksperthøring på det her område kombineret med en beretning og så en fælles udtalelse fra folketingets partier eller de der står bag og det tror jeg faktisk er alle her i tinget

egentlig er en farbar vej til det som er

fælles mål nemlig at hindre overgreb på

ikke kan bekræfte at det jo også fremgår af det notat der er lavet af sexologisk klinik at man ikke kan

på lovens smalle vej igen og stopper

sat over for hinanden altså ordførerens argument og det argument jeg fremfører her hvorfor man så ikke vælger at vende situationen om og sige at udgangspunktet

være at den her slags er forbudt

alligevel citere fra den der foreligger derfor heller ikke dokumentation for at forbrug af fiktive billeder af seksuelle overgreb på børn eller brug af sexdukker der ligner børn

materiale fremstillet og benyttet uden at konkrete børn er udsat for overgreb

den her udtalelse kan udlægges på forskellig vis men så tror jeg

meget klare i mælet og jeg synes at det er for alvorlig en sag til at vi

et grundlag der ikke er fuldt oplyst kan træffe en afgørelse jeg synes vi skal have en eksperthøring så

vil heller ikke være det over for resultatet af en eksperthøring hvis den fører til det resultat at det er overvejende sandsynligt at et forbud er godt for børnene og medfører færre overgreb på børn så er vi helt klart med på forslaget og

vi fra enhedslistens side i forlængelse af regeringens position

til debatten her i dag lægge os op ad de høringssvar som vi har fået fra børnerådet børns vilkår og red barnet

og at de derfor pt ikke anbefaler et forbud

disse organisationers holdninger og argumenter vejer meget tungt for os vores udgangspunkt er at den lovgivning vi skal lave skal føre til at der ikke kommer flere men færre overgreb på børn og på linje med det som venstres ordfører har fremlagt og det som justitsministeren

ser vi frem til at vi dykker mere ned i problemstillingen i udvalgsarbejdet og vi ser også gerne

rejser med det her beslutningsforslag noget af det som er vores allerstørste ansvar som lovgivere nemlig at beskytte borgere mod overgreb og her specifikt at beskytte børn mod seksuelle overgreb på skalaen over alvorlige emner er det her i den allertungeste ende og derfor skal vi

tænke os godt om forslagsstillerne ønsker at pålægge regeringen at indføre et forbud mod børnesexdukker hvis der var vished om at et forbud ville forhindre bare ét fysisk overgreb på et barn ville vi i liberal alliance ikke tøve et sekund med at tilslutte os forslaget men den vished er der ikke tværtimod det har andre også refereret til kan det ikke udelukkes at et sådant forbud vil have som konsekvens at flere børn

det er en svær sag jeg synes ligesom red barnet børns vilkår og børnerådet at der er behov for at vi tilegner os et bedre vidensgrundlag før vi eventuelt skrider til lovgivning særlig når konsekvenserne af lovgivningen er så usikre som tilfældet er

de usikre konsekvenser kan være ulykkeligt fatale for uskyldige børn derfor læner vi os i liberal alliance op ad de førnævnte organisationers anbefalinger og vil ikke indstille til at der ved lov indføres et forbud før vi er mere vidende om konsekvenserne for de børn hvis tryghed jeg ved vi bredt i folketinget

det er positivt at dette beslutningsforslag er stillet så vi får mulighed for at debattere det her i folketingssalen og faktisk gøre noget ved det vi alle sammen gerne vil nemlig

vi har selvfølgelig også i alternativet læst høringssvarene fra sexologisk klinik red barnet børns vilkår og børnerådet og og ser jo en fuldstændig samstemmende linje i forhold til at at de alle sammen siger at

på baggrund af at man bruger sådanne børnesexdukker så går ud

og forgriber sig på børn nogle af dem påpeger at det måske snarere

også regeringspartierne åbner op for at vi kan få foretaget en eksperthøring

jeg er helt enig med ordføreren fra venstre herre preben bang henriksen i at vi har

fremstilling og tilgang til

var inden jeg havde læst høringssvarene fra

de tre børneorganisationer og jeg synes at det er meget svært efter vi har fået de meget klare tilkendegivelser

tale for det på nuværende tidspunkt

et forbud ikke fører til flere overgreb men at et forbud fører til enten lige mange overgreb eller færre

vi vil støtte

alle midler skal tages i brug for at forhindre overgreb

vores udfordring er at få afklaret hvorvidt de her børnesexdukker fører den ene eller den anden vej vil det afholde afholde pædofile fra at foretage overgreb mod børn eller vil det tværtimod føre til at pædofili i nogle kredse vil gå hen og blive opfattet som noget nærmest acceptabelt vi ved det ikke for der foreligger meget lidt viden på området det nemmeste og hurtigste ville være at vedtage et forbud

til de her dukker

kan vi jo ikke vedtage love mod alt muligt

vi synes er klamt og perverst vi skal være i stand til at håndtere vores personlige forargelse det handler om hvorvidt det her har en betydning for børn overgreb mod børn skal straffes hårdt

en sexdukke andet end klamt og perverst det står uklart i høringssvarene står det til gengæld ret klart at der stort set ikke er viden om konsekvenserne af de her børnesexdukker sf vil gerne komme dansk folkeparti i møde ved at anbefale at der sættes en proces i gang

vi på et senere tidspunkt muligvis på et mere oplyst grundlag

det er vores pligt som politikere at være opmærksomme på sådanne tendenser seksuelle overgreb mod børn hører til blandt samfundets værste forbrydelser

kommer til at præge børnene resten af deres liv

jeg har indtil for nylig også været tilhænger af et forbud min umiddelbare reaktion var at det skal forbydes

derfor mener jeg at det er vigtigt at vi stopper op og og tænker os om og får en ordentlig

bliver klogere men også sætter noget i gang så vi kan få mere

på området så vi kan tage beslutning på et ordentligt grundlag jeg vil ikke udelukke et forbud på et senere tidspunkt men lige nu

fortælle om at vores toldere med jævne mellemrum finder

der er specifikt designet til at ligne børn helt ned til

artiklerne bragt i metroxpress havde en detaljeringsgrad i beskrivelsen af de her dukker som burde give ethvert normalt menneske kvalme jeg skal spare jer for uddybelserne i

artiklen af hensyn til ja jeres velbefindende jeg mener at vi skal forbyde de her børnesexdukker og det er det vores beslutningsforslag i dag handler om for det er det vi ønsker de nuværende regler forbyder allerede børnepornografi men retter sig alene imod film fotografier og visuelle gengivelser ikke mod de her dukker

vil jeg gerne understrege at folk der måtte have de her tanker eller forestillinger om at begå seksuelle

skal stoppes og helst inden overgrebene begås de bør henvende sig til et behandlingstilbud som der findes for at få hjælp så vi kan undgå overgreb vi ønsker at anspore de her mennesker til at søge hjælp i stedet for at købe dukker i debatten

de her børnesexdukker ansporer til at seksuelle afvigere der måtte have tanker om at begå overgreb mod børn passivt holder deres afvigelse kørende frem for at man får fokus på at få dem i behandling så vi kan bremse det her vi skal tilskynde til medicinsk behandling vi skal have et forbud vi skal ikke bare lade stå til den holdning står over for det andet argument i debatten nemlig at dukkerne kan være med til at afholde nogle der ellers ville have begået

det tror jeg ikke nødvendigvis på men det er jo de to grundsynspunkter som folketinget i dag må veje

ikke i stand til at give noget helt tydeligt svar hvis man læser den grundige og synes jeg dygtigt

kan argumenterne trække i begge retninger men under alle omstændigheder

synes jeg at folketinget skal handle vi foreslår i dag at vi tager initiativ til et egentligt forbud vi har også tid til at regeringen kan komme med et forslag hvor der er mere præcise afgrænsninger og hvor man kigger på sanktioner og på hvordan det kan skrues sammen for overgreb mod børn er en af de mest

vi skal bremse de ting der kan være med til at anspore folk til

skal i behandling før overgrebet sker og hvis de gennemfører et overgreb

skal de selvfølgelig straffes rigtig hårdt jeg håber at folketinget vil se velvilligt på vores forslag jeg synes

det er udtryk for moralisme at man på den ene side står på den her talerstol og i meget meget skarpe vendinger tager afstand og

det er altså for nemt synes jeg særlig set i forhold til at de ordførere der har brugt netop det her argument

de vil have emnet yderligere belyst vi har nu i et år ventet på regeringen på det her område vi har spurgt justitsministeren vi har gjort justitsministeren opmærksom på at det her er en væsentlig problemstilling som vi synes folketinget skal forholde sig til og der er så gået et år med det og vi er stadig ikke nået til bunds

ikke indhentet det som et flertal af medlemmerne af folketingets synes er tilstrækkeligt for at kunne træffe

det synes jeg er beklageligt jeg håber ikke der skal gå et år inden vi står her igen

kan det så medføre flere overgreb hvis det her vedtages det er et af de spørgsmål der har været rejst af ordførerne her i løbet af folketingsdebatten det er ikke mit indtryk

har set et mønster med at den måde man håndterer det på der har medført flere overgreb måske snarere tværtimod den norske model har jo givet mulighed for at når politi eller toldvæsen støder på de her dukker rundtomkring

man kunne få personer i medicinsk behandling for det her så man kan undgå at de på et tidspunkt begår et overgreb man kan bremse de her mennesker fra at arbejde med børn

jeg synes at særlig reaktionen fra regeringen i dag har

altså heller ikke afvisende over for det hvis man er interesseret i at afholde

et år er er meget lang tid at vente på at regeringen kommer kommer op i omdrejninger for det stiller os jo lidt i den situation at næste gang vi gerne vil noget

det måske nemmere bare at fremsætte et beslutningsforslag end nødvendigvis

gå til regeringen og spørge om det her ikke var noget man kunne gøre bredt i folketinget

jeg siger tak for ordførernes

forlyste sig med de her børnesexdukker

få øje på de her personer så man kan

sørge for at de kommer

om det ikke kunne give give god mening at vi i udvalgsbehandlingen pålægger ministeriet

reelt ikke ved hvad der sker i stedet for

jeg har ovenikøbet et notat der sætter spørgsmålstegn ved om den norske straffelovs § tre hundrede og elleve det er den der svarer til

spørge ordføreren nu henviser

falder men hvordan kan man overhovedet lave sådan en undersøgelse og findes der en undersøgelse

mulighed for i videre omfang end vi har i danmark at tage fat i vedkommende altså i den person der måtte have bestilt dukken det synes vi

hvis vi kan fange de her folk før de begår et overgreb

vil medføre en stigning eller et fald det

og imod der vælger vi så bare at sige at udgangspunktet må være at der skal være et forbud og

ikke hørt at der har været en voldsom eksplosion efter forbuddet nej men

støtte os op ad andet end vi har ikke hørt